mennesker der er afskåret fra omverdenen titusinder er uden adgang til rent drikkevand efter at et vandværk er blevet bombet vi har set anvendelse af klyngebomber og såkaldte bunker

som skal destruere underjordiske anlæg det gælder også kældre hvor civile søger tilflugt tilmed har vi været vidner til et angreb på en fn nødhjælpskonvoj den nittende september sydvest for aleppo det er et nyt

dybt forargeligt og i strid med helt basal medmenneskelighed at regimets luftangreb ødelægger bydelens hospitaler

da regimet kynisk forhindrer nødhjælpskonvojer i at komme ind i området fns særlige udsending for syrien staffan de mistura har udtalt

vi forvente at se hele den østlige del af aleppo blive destrueret derfor ser regeringen også på situationen i

med stor alvor og bekymring men vi må også være ærlige og konstatere at der ikke er nogen nemme løsninger

heller ikke i aleppo især ikke når et permanent medlem af fns sikkerhedsråd holder hånden

over assadregimet siden konfliktens udbrud i to tusind og elleve har man forsøgt i flere omgange at få vedtaget resolutioner der skulle beskytte civile forbedre den humanitære adgang og skabe rammerne for en løsning på konflikten i mange tilfælde har rusland modarbejdet og i sidste ende blokeret disse bestræbelser i starten af oktober forsøgte frankrig og spanien at få vedtaget en resolution i fns sikkerhedsråd som havde til formål at få standset bombardementerne i aleppo og få forbedret den humanitære adgang danmark var medforslagsstiller

om de tiltag der faktisk gør en forskel og kan forbedre situationen i syrien desværre valgte rusland igen at nedlægge veto og blokerede derfor igen for tiltag der kunne have reddet menneskeliv ydermere

skabt et fundament for at skabe fremgang i det politiske spor

aleppo er fortvivlende jeg ved også at der er nogle til stede i dag som gerne ser at danmark også overvejer hvilke militære tiltag man kunne bruge

som en del af den internationale koalition mod isil deltager danmark i militære operationer i syrien men udelukkende for at bekæmpe isil regeringen ser ikke for sig at danmark skal indlede en militær kampagne mod det syriske regime

hverken kan eller skal gøre alene og vi ser heller ikke nogen internationale bestræbelser i den retning uanset hvad

der i forvejen har mange regionale aktører indblandet og i værste fald kan det føre til en direkte militær konfrontation med rusland noget som ingen ønsker

jeg overbevist om at vi skal fastholde fokus på hvad der kan gøres i fn og i eu og hvordan vi kan blive ved med at lægge pres på regimet og lægge pres på rusland

for at skærpe sanktionerne

flere af vores tætte samarbejdspartnere

på mulighederne for at sanktionere russiske personer i forbindelse med konflikten i syrien det er noget som vi er åbne over for fra dansk side så længe der kan skabes eu enighed om spørgsmålet derudover vil regeringen fortsat holde

og kritisk øje med overtrædelser af den humanitære folkeret og menneskerettighederne i syrien jeg fordømmer det syriske regime og dets allierede og de grove krænkelser

i nød og har lidt flere tab som følge af den seneste

med at yde en markant humanitær indsats til gavn for den syriske befolkning i syrien og i dets nabolande vi har samlet set siden konfliktens begyndelse i syrien for over fem år siden bidraget med knapt en

milliard kroner i humanitær bistand i år har danmark foreløbig givet to hundrede og fem og halvfjerds million kroner til indsatser i relation til syrienkonflikten senest har regeringen annonceret en fordeling af en pulje

til fortsættelse af igangværende aktiviteter eller helt nye projekter i syrien eller nabolandene hertil kommer at regeringen

at afsætte yderligere fem hundrede og fem og tyve million

at yderligere mindst fire hundrede og fem og tredive million kroner

og nærområdeindsats i mellemøsten og nordafrika hvilket ikke mindst

regeringen vil gøre hvad vi kan for at bidrage til at standse konflikten i syrien og til at fremme en løsning for hvordan man kan skabe en varig fred i landet

for at nødhjælp kan komme ind i aleppo og presse på for at regimet lever op til sine forpligtelser og sikrer adgang til alle andre områder i syrien

er der en lang række andre konfliktzoner i syrien hvor borgere også bliver udsat for overgreb hvor områder bliver afskåret humanitær nødhjælp og hvor der er tilsvarende humanitære katastrofer

at den eneste måde at få sat en stopper for volden i aleppo på

at få skabt den nødvendige opbakning til en overordnet politisk løsning rammerne for

også med ruslands opbakning i december sidste år regeringen vil derfor blive ved med at holde fast i

er der ingen fremtid for assad regeringen holder fast i at assads barbari og foragt for sin egen befolkning gør at han ikke kan være en del af en varig og langsigtet løsning

i mellemtiden vil vi inden for

inden for eu og inden for andre relevante fora hvor danmark er med gøre hvad vi kan for at få reduceret volden og yde den hjælp vi kan til den syriske befolkning og vi bliver ved med at fastholde det politiske pres på assad på hans styre og på de lande der aktivt støtter hans brutale og nådesløse angreb på den syriske

især dem der er blevet i syrien og kæmper en daglig kamp det er faktisk dem jeg er allermest optaget af

de ti millioner internt fordrevne hvoraf mange af dem lever under kummerlige forhold deres børn går ikke i skole og nogle af dem lever i huller i jorden det er dem jeg er allermest optaget af og det er dem der skal beskyttes

en politisk løsning i syrien har meget meget lange udsigter der er mindst

hundrede bevæbnede grupper de spiller alle med om magten og der kommer ikke en politisk løsning hverken i dag i morgen næste år eller om fem år men det der haster mest

der lider under den her konflikt det er ikke let at involvere sig i verdens elendighed det har vi dårlige erfaringer med

men alternativet kan være værre syrien er faktisk et godt eksempel på hvad der sker når man forholder sig passivt og ikke blander sig

obamas røde linje skulle have været da assad begyndte at skyde på de fredelige fredagsdemonstranter og ikke da han begyndte at bruge kemiske våben

været en rød linje

for at være sød ved andre og være altruistisk

også af egoistiske grunde for det der sker i vores såkaldte baghave blandt andet i syrien har konsekvenser for vores hverdag i form af flygtningestrømme

terror så vil vi ikke have syriske flygtninge i vesten skal vi beskytte dem i syrien det glæder mig at det er lykkedes at samle alle folketingets partier i dag undtagen dansk folkeparti til stærkt at fordømme hvad der foregår i syrien lige nu de berømte røde linjer er for længst overtrådt vi må fordømme assad putin iran og hizbollah det er dem der slår allerflest civile ihjel og det er dem der driver de på flugt derfor har

men vi konservative vil godt tage

over store dele af syrien så så man kan beskytte de civile hvis man virkelig mener det alvorligt med at beskytte civile skal man indføre flyveforbud det er flyene der slår allerflest civile

for sent intet er for sent

spørgsmål om vilje andre siger at så kommer vi konflikt med putin det mener jeg er et appeasementargument det er så ærgerligt at vi i den frie verden har deponeret vores handlefrihed i hænderne på diktatoren putin vores passivitet i syrien kan også have nogle alvorlige konsekvenser for vores nærområder her i østeuropa

baltikum putin tænker at når de i vesten forholder sig passive og handlingslammede i syrien

også fremture i østeuropa derfor er det vigtigt at man også går konkret efter ham vi skal sige nej til hans energi nej til nord stream

vi skal gå efter ham hvad angår sanktioner

omkring ham og så skal vi samle beviser for krigsforbrydelser

kan gøre konkret det et spørgsmål om vilje

på vegne af socialdemokratiet venstre enhedslisten liberal alliance alternativet radikale sf

folketinget fordømmer assadregimets overgreb mod dets egen befolkning i aleppo og den iranske og russiske støtte hertil folketinget opfordrer regeringen til at lægge maksimalt pres på det syriske regime og dets støtter for at beskytte civilbefolkningen og støtter alle bestræbelser på at yde mere stabiliseringsbistand og human

altså

kan lade

det

økonomien de vigtigste befolkningscentre og infrastrukturen og han har en forhandlingsposition som vil være uhyre gunstig når en fremtidig fredsaftale skal forhandles på plads under en eller anden form den anden vigtige aktør er en som har været nævnt et par gange i dag nemlig rusland ruslands mål er eller

sikre fly og flådebaser i mellemøsten og i middelhavet jeg tror

i syrien nu er blevet et instrument til at sikre ruslands position på den internationale scene altså at det her

er ruslands vej en af vejene tilbage til igen at være en stormagt og aleppo bliver i virkeligheden illustrationen af ruslands position på den globale magtarena

af krigen

selvfølgelig usa usa er vel i den position at

i stand til at vinde en hvilken som helst krig

har vist usas begrænsninger eller manglende evne til efterfølgende at vinde vinde freden og at

derfor i øjeblikket sidder med en amerikansk præsident som er nået til den konklusion at for så vidt angår syrien

amerikanske interesser truet til at

part og så må man vel helt oprigtigt sige at

os i en situation hvor usa det næste halve års tid er handlingslammet på grund af præsidentvalget og præsidentskiftet det der selvfølgelig er så beklageligt og

ønsket om retfærdighed ønsket om universelle menneskerettigheder det

at assads uindskrænkede kynisme og putins ligegyldighed

i den her krig

gribe ind og derfor leder vi selvfølgelig efter

efter andre løsninger jeg vil gerne sige til forslaget om en flyveforbudszone

hvis man etablerer en flyveforbudszone som russerne utvivlsomt ikke vil gå med til hverken i

sikkerhedsråd eller andre steder så skal man

være villig til at beskytte zonen og om nødvendigt skyde russiske fly

eller uskadeliggøre russiske fly

er der kun et land der kan drage hvis de vil det er usa og de er tilsyneladende

som jeg lagde for dagen før af rusland som aktør at rusland slet ikke ikke vil være villig til at give sig i den situation og det betyder at vi står tilbage med nogle relativt impotente svar

cija vi skal støtte den humanitære hjælp osv men sandheden er

at islamisk stat genopstår den stabilitet der skal indfinde sig kan kun skabes hvis stormagterne støtter den og derfor er det afgørende at få gang i forhandlingerne imellem stormagterne angående syrien derfor opfordrer dansk folkeparti indtrængende stormagterne til at gøre alt for at bekæmpe islamisk stat og derefter finde en forhandlet løsning på konflikten

det er en selvfølge at man i krigshandlingerne overholder genèvekonventionerne der kræver at man ikke gør civile personer eller civile bygninger til militære mål dansk folkeparti kræver at parterne overholder disse regler hvorved civile tab kan holdes på så lavt et niveau som muligt

syrien er søde og meget meget naive men de er også farlige hvis man forsøger på det så

risikerer man at

forlænge konflikten man risikerer at få betydelig flere civile tab end ellers

i skikkelse af herre naser

den eneste humanistiske løsning på konflikten i syrien

og vi har derfor

folketinget forlanger at krigens parter overholder genèvekonventionernes bestemmelser om at ingen civile personer eller bygninger må gøres til mål for militære angreb folketinget støtter den danske indsats i koalitionen med henblik på at bekæmpe islamisk stat folketinget opfordrer til at krigens parter påbegynder forhandlinger så krigen kan stoppes hurtigst muligt og unødvendige

syrien

gælder alle

går

retssager nu

kan placeres i præsidentpaladserne i damaskus og kreml der er ingen tvivl om at assadregimet ville have været tvunget i knæ hvis det ikke var for den russiske hjælp det er rusland der holder liv i konflikten i syrien og det er rusland der har forlænget blodsudgydelserne vi bør derfor på det skarpeste fordømme den russiske involvering i konflikten rusland står last og brast med assad og har dermed meldt sig ud af den gruppe af lande som forsøger at finde en fredelig løsning på konflikten det er ikke fordi der har manglet initiativer fra det internationale samfund

at stoppe konflikten eller blot at sikre at basal nødhjælp kan komme frem i starten af denne måned blev der igen i fns sikkerhedsråd på fransk og spansk initiativ fremsat en resolution med det formål at få standset bombardementerne af aleppo og skabe adgang for

humanitær hjælp det var et initiativ der havde dansk opbakning men desværre nedlagde rusland endnu en gang veto og dermed blev det ikke til noget endnu en gang stod rusland på den forkerte side for at beskytte landets forbryderiske allierede i assadregimet

for det internationale samfund at russiske vetoer den ene gang efter den anden koster menneskeliv det viser selvfølgelig også svagheden ved fn systemet men det endelige ansvar ligger ene og alene hos rusland og præsident putin som folkevalgt

man at man bør gøre noget danmark deltager i den internationale koalition der har til formål at nedkæmpe isil i syrien og

sker der heldigvis fremskridt terrororganisationen er på hælene men det er straks en anden sag at gå til kamp mod assad hvor gerne vi end ville gøre en ende på styret og stille assad og hans kumpaner for en

det vanskeligt at se hvad danmark kan gøre på egen hånd der er som bekendt heller ikke set nogen internationale bestræbelser i den retning i forvejen er der alt for mange regionale aktører involveret i krigen i syrien og udsigten til en militær konfrontation med rusland vil hverken gøre syrien eller verden til et bedre sted for venstre er det afgørende at vi støtter op om de initiativer der bliver taget i fn for at bringe parterne til forhandlingsbordet

skabe en våbenhvile sådan at de civile i aleppo kan redde sig ud af bombehelvedet

med til at gøre en kæmpe forskel for rigtig rigtig mange mennesker så alt i

godt signal at i hvert fald langt hovedparten af folketinget

de krigsforbrydelser der foregår fra assadstyret fra russisk side

med iransk bistand og derfor er vi

præsident erdogan ud at han havde dræbt op mod to hundrede kurdiske selvforsvarsstyrker fra ypg lige nord for aleppo styrker der indgår i oprørsalliancen sdf der samler arabere kurdere og kristne i et ønske

demokrati og mangfoldighed i syrien den her alliance får luftstøtte fra danmark og usa man vil altså gerne bruge de prodemokratiske oprørere som kanonføde mod isil men når de bombes af natos allierede i tyrkiet så udebliver kritikken ærlig talt det er et svigt

over for de tyrkiske angreb på frihedskæmperne fra sdf lad ikke præsident erdogan svigte og svække kampen mod isil sæt putin under et maksimalt diplomatisk og økonomisk pres brug fn til at udstille de russiske krigsforbrydelser brug alle muligheder til fra dansk side

øge den økonomisk omkostning for putin tving assad og putin til forhandlingsbordet så der kan skabes en våbenhvile og en varig fredelig løsning følg debatten i dag

der er

lad

i sin tale

tror jeg alle enige om at det internationale samfund simpelt hen har spillet fallit

humanitære katastrofe er enorm

internationalt til at gribe ind når en regering nægter

det er ganske enkelt en skændsel

og eventuelt tage andre redskaber op af kassen

reformer som gør at fn systemet

havde tidligere ikke bare for halvtreds år siden men også for ti femten og tyve år siden politisk

til forhandlingsbordet at man har troet

ikke ønsker at være en del af det jamen så må

og se hvordan man kan komme videre

at man i en realistisk udenrigspolitik bliver nødt til at invitere alle involverede med fordi alle involverede jo

sine egne kort af det område

hvor man har forsøgt at finde fredsløsninger som involverer alle parter men hvor

jeg tænker bare afslutningen af anden verdenskrig

de her timer og dage konstatere at den humanitære katastrofe er under kraftig optrapning som om den ikke var stor nok i forvejen

og vi sætter pris på at den danske regering lægger vægt på

gøre sin stemme gældende i forhold til reformer af fn systemet i forhold til det arbejde og den indsats der gøres i koalitionen men også i forhold til den humanitære indsats som desværre er nødvendig og

hele bydele ligger i ruiner og billederne minder mest af alt om berlin i nitten fem og fyrre men det er altså aleppo og vi skriver to tusind og seksten men der er ingen nemme løsninger der er ingen nemme løsninger der stopper krigen i syrien eller bombardementerne af aleppo

stopper overgrebene på civile brugen af klyngebomber angreb på nødhjælpskonvojer og hospitaler er en overskridelse af international ret og der har været fn folk ude at kalde angrebene i aleppo for krigsforbrydelser

i fn regi skal styrke muligheden for at der bliver undersøgt krigsforbrydelser og angreb på humanitære mål der er mange der har rigtig meget blod på hænderne og det er vigtigt at vi kommer til bunds i de her sager og får dokumenteret krigsforbrydelserne det er i den forbindelse vigtigt at understrege at der skal være lighed for loven alle aktørers mulige krigsforbrydelser skal undersøges det er muligt at det bliver meget svært at få sådan et organ gjort rigtig arbejdsdygtigt inden for fn og derfor skal vi heller ikke afvise at det måske er eu der

gå videre og se på hvordan man kan undersøge mulige krigsforbrydelser dertil mener vi også at vi skal følge sverige tyskland og frankrig fordi man i disse lande faktisk gør meget ud af at undersøge mulige menneskerettighedskrænkelser hvad så med sanktioner mod rusland ja det er et meget fristende redskab men har vi faktisk dokumentation for at det virker det er jeg ikke overbevist om men vi skal handle vi skal bare være meget varsomme

at vi ikke skaber koldkrigstilstande men mest af alt skal vi tænke på ofrene i syrien lukker vi muligheden for dialog risikerer vi at vilkårene for civile i syrien forværres vi skal gøre alt hvad vi kan for at stoppe konflikten og krigsforbrydelserne men vores handlinger må ikke bidrage til

konflikten eller overgrebene på civile vores iver efter at gøre noget må ikke gøre mere

vi kan ikke løse konflikten i syrien

med flere bomber og militær intervention nogle mener at vi skal støtte et flyveforbud men det mener vi er en meget meget farlig optrapning af konflikten et flyveforbud er et militært indgreb og derfor vil et flyveforbud formentlig blive tolket som en krigserklæring mod rusland alternativet ønsker ikke ensidigt flyveforbud i syrien uden

fn er inde over fordi det syriske luftforsvar også er placeret i tætbefolkede områder og en håndhævelse af det her flyveforbud vil koste rigtig mange civile livet

den her militære intervention hvad skal der ske bagefter hvem skal man samarbejde med og hvem skal beskytte de civile et flyveforbud vil kun fungere for civilbefolkningen

det er ikke fordi jeg ligger inde med den perfekte løsning men vi skal ikke omfavne løsninger der eskalerer konflikt og militær og vi skal ikke omfavne løsninger der eskalerer tab af civile

er de humanitære og diplomatiske håndtag det er svært at se en løsning på krigen i syrien uden at inkludere alle konfliktens parter

genetablerer samarbejdet om en våbenhvile hvor der skal skabes sikre humanitære korridorer så civile kan komme sikkert ud

det vi genkender og derfor synes jeg også at vi skal se på hvilken rolle vi kan spille med den sådan mere bløde magt hvor vi udstiller at rusland altså står alene og at resten af verdenssamfundet er imod

syrien i dag udstiller et generelt fænomen i vores nye verdensorden som med en meget kort beskrivelse kan sættes på følgende

hastigt voksende verden hvor økonomien

uden for den frie verdens grænser og hvor de militære kapaciteter hos lande som rusland

vil den frie verden til stadighed være

spørge sig selv hvad er vores bedste midler til at lægge et pres på de stater når de går en helt helt anden vej end den som vi synes er den rigtige jeg opfatter et meget langt stykke ad vejen krigen i syrien som en proxykrig mellem de regionale stormagter herunder rusland

er taget som gidsler af en række mere eller mindre brutale

er vores egentlige muligheder for at påvirke den slagmark hvis ikke vi har et ønske om at gå ind militært og risikere at

militær konflikt med de nye stormagter som vi sikkert kunne knægte men kun med næsten ufattelige konsekvenser til følge jeg kan ikke komme til anden konklusion end at det mest realistiske og det bedste svar på det det er sanktioner i forskellige former ikke fordi sanktioner er

præcise instrumenter ikke fordi der ikke er risici forbundet med sanktioner men fordi de er bedre alternativ end militære operationer og fordi det er muligt hvis de er designet rigtigt

på de regimer ikke landene men regimerne

dem der fører marionetdukkerne

kan man sige større sanktioner som det vi oplever i forbindelse med krim og ukrainekonflikten men det kunne sådan set også godt være mildere former for sanktioner nemlig at samle eu landene om en energiunion og en politik

at eu kunne spille en større rolle end eu gør

en situation hvor sikkerhedsrådet i fn er låst fast det det handler om er at få lagt et pres på de magter der orkestrerer og finansierer krigen i syrien og i øvrigt også mange af de ekstremistiske bevægelser

og mellemøsten jeg tror derfor at vejen frem her vil være at den danske regering sætter sig i spidsen for at gøre det som af mange grunde er en god idé nemlig at sikre at den fire hundrede milliard

store import af energi som eu foretager hvert år i højere grad kan anvendes som

både som og som gulerod

mit bedste bud på hvordan vi forhåbentlig

hovedårsagen til det som vi kan se i aleppo men det vi gør fra dansk side er jo ikke at vi er gået i krig mod assad

sønderbombe forskellige civile

grupperinger der støtter islamisk stat og det er af hensyn til kampen imod is at han går ind og

at tyrkiet intervenerer med sin helt helt specielle dagsorden

udtryk for hvor fuldstændig vanvittig

og hvor vanskeligt det er

har også haft tanker om hvad man kunne gøre på et tidligere tidspunkt

mange af os der i virkeligheden kan sige os fri for at have lavet nogle

sikre zoner på et tidspunkt hvor man kunne

kan man bare ikke rigtig nu netop fordi vi er nået så vidt og fordi rusland så klart er en del af det jeg mener bestemt og det er også en kritik af vores eget synspunkt

have bevæbnet de moderate oprørere noget tidligere

os der var uenige i det fordi vi var bange for at

kurdiske oprørere men også de moderate oprørere

de fik alt for lidt hjælp i forhold til de angreb de blev udsat for fra assads side

at vi ikke gjorde

for svag situation i den her

meget mere målrettet ud fra russiske magtinteresser russerne vil have en

syrien jeg tror faktisk ikke man har gjort det siden engang

rusland nu ligesom føler en ny selvtillid

for en meget mere proaktiv russisk mellemøstenpolitik

det med i vores overvejelser i forhold til rusland

vil jeg sige at debatten jo har vist hvor kompleks

flyforbud uden et fn mandat

med rusland som jeg ikke har nogen interesse i og

ikke tror nogen af os har en interesse i og et flyforbud gennem fn er en illusion i den situation vi er i i øjeblikket fordi prisen

ikke er høj nok rusland skal betale en højere pris før de

er det så for en højere pris der kan være ja der er jo en række forskellige værktøjer man kan bruge i den diplomatiske værktøjskasse diplomati er på godt og ondt ord vi bruger ord både til at rose og skabe dialog men også til at udpege

grænsende til krigsforbrydelser det er grænsende til overgreb på menneskerettighederne og nej jeg har ikke været i aleppo

jeg var heller ikke i koncentrationslejre mellem

fem og fyrre

fem og fyrre og hvad der sker i øjeblikket i aleppo det er en meget speciel tankegang

kun det man har set med sine egne øjne og kan dokumentere er noget man skal reagere på i givet fald ville

mange ting vi rent faktisk reagerer på på trods af at vi ikke har været der selv

deler ikke det billede som herre rasmus nordqvist har med at hvis man indfører sanktioner

at dialogen afbrydes vi har haft dialogen igennem længere tid

på en resolution vi har haft dialogen igennem issg

den direkte dialog mellem rusland og usa mellem lavrov og john kerry i så lang tid at man

at få dialogen til at give mening jeg tror der skal noget mere på bordet og derfor er sanktioner i kombination med fortsat dialog

et alternativ til dialog vi har også sanktioner imod rusland i forbindelse med ukraine samtidig med at der både direkte og i det såkaldte normandy format er en dialog

jeg tager afstand fra det bombardement der har været fra tyrkiets side

tropper jeg tager afstand fra det har gjort det tidligere

kamphandling mod hinanden og for det andet at respektere

er muligt

tak

i dialog med alle indkvarteringsoperatører rundtom i landet herunder langeland kommune der driver

der har som bekendt over en længere periode været en række alvorlige episoder på netop det center det drejer sig blandt andet om vold mellem beboere trusler og vold mod personalet hærværk og ildspåsættelser men også anden uacceptabel adfærd derudover har der efter udlændingestyrelsens opfattelse ikke været tilstrækkelig ledelsesmæssigt fokus og tilstrækkelig faste rammer

beboerne fredag den

modtog udlændingestyrelsen desuden en orientering fra langeland kommune angående en mistanke om

to sager om seksuel krænkelse af beboerne begået af to tidligere ansatte disse forhold er selvfølgelig politianmeldt udlændingestyrelsen

langeland kommune har på baggrund af en samlet vurdering derfor besluttet at

man kan genskabe nogle ordentlige rammer for børnene det vil sige at de nuværende fyrre beboere der er centeret i løbet af den her uge vil blive overflyttet til andre børnecentre

jeg sige at i forbindelse med lukningen her og i forlængelse af

kommune endvidere besluttet at der i en periode vil være et skærpet tilsyn

fru dorthe ullemose

af ulovlige indvandrere og asylansøgere der kommer til danmark det er jo

gennemført markante opstramninger på udlændingeområdet det er også derfor

udlændingeloven som vil gøre det muligt at afvise asylansøgere i forbindelse med indrejse det vil sige umiddelbart på grænsen hvis der opstår en krisesituation

sætter den danske grænse under pres

nuværende midlertidige grænsekontrol skal forlænges det er også derfor at jeg sammen med mine kollegaer fra norge sverige tyskland og østrig i sidste uge gjorde det klart over for

europa kommissionen at så længe der ikke er styr på eus ydre grænser ja så skal vi kunne kontrollere hvem der krydser den danske grænse

i brevet at en række af de terrorangreb som vi har set rundtomkring i europa jo giver anledning til bekymring for at terrorister vil forsøge

udnytte de huller der er i den ydre grænsekontrol

at kommissionen nu også anbefaler rådet at den midlertidige grænsekontrol

skal kunne kontrollere sin egen befolkningssammensætning og derfor skal vi

derfor skal vi også have mulighed for

lave det som vi har foreslået mange gange nemlig en straksafvisning og en straksasylbehandling på grænsen dermed undgår vi de sager at der kommer en

stor mængde af folk ind som

får deres sager behandlet i danmark og som vi af en lang række årsager ikke kan få sendt tilbage igen og det har været en

vi har jo for øjeblikket den situation at der strømmer folk ind i europa situationen er ude af kontrol i

italien hvor der strømmer afrikanere ind og de mennesker vil jo på et eller andet tidspunkt formentlig bevæge sig op imod nogle af de lande hvor man ved at det er

ganske behageligt at leve derfor er det ikke tilstrækkeligt at vi har en midlertidig grænsekontrol selv om vi

spørgsmålet er så igen hvornår vil ministeren begynde at arbejde på at vi får

forhandlere der sidder i det

skal

gælder selvfølgelig også på de børne og ungecentre

er det vigtigt for mig at understrege at man jo ikke bare flytter en mindreårig asylansøger

løse problemerne sammen med den mindreårige og det viser sig ofte at tilspidsede situationer kan afhjælpes på det center hvor den mindreårige allerede bor og altså

mindreårig asylansøger til et andet børnecenter

det vurderes at den pågældende ved en flytning vil få mulighed

dialog både mellem centrene men

selvfølgelig også involverer den der nu skal flyttes

da

jeg

er

kriminalitet

synes ministeren også

til stede fremmes så langt som det overhovedet er muligt rigsadvokaten har på den baggrund blandt andet indskærpet de generelle retningslinjer der fremgår af rigsadvokatens meddelelse om udvisning rigsadvokaten har fremhævet at der skal nedlægges påstand om ubetinget udvisning hvis forholdet efter bestemmelserne i udlændingeloven kan føre til udvisning af den pågældende udlænding der er således taget skridt til at sikre at der altid eller i videst muligt omfang nedlægges påstand om udvisning af udlændinge i sager hvor anklagemyndigheden vurderer at betingelsen for udvisning er til stede

er det bekymrende at politiets strategiske analyse for i år også peger på at en del af den kriminalitet som bliver begået af udenlandske omrejsende kriminelle er velorganiseret

jeg også meget bekymret for at vi risikerer at stå uden en aftale om europol den første maj to tusind og sytten hvis det sker vil vi ikke længere kunne trække på de oplysninger og efterretninger som europol ligger inde med om udenlandske omrejsende kriminelle i bekæmpelsen af kriminalitet begået af udlændinge men vi arbejder fortsat på som aftalt med alle folketingets partier at finde en løsning som sikrer dansk politi den tættest mulige tilknytning til europol herudover skal flest mulige udviste udlændinge overføres til afsoning i deres hjemland når de er blevet dømt og vi vil nærmere undersøge hvad der juridisk økonomisk og praktisk kan lade sig gøre

jeg er faktisk for tiden inviteret til rumænien til et møde med den rumænske minister herom når de kriminelle udlændinge er

positive

afvejning af blandt andet hensynet til folkesundhed og selvbestemmelse når det besluttes hvordan en sundhedsindsats skal tilrettelægges men ligesom det etiske råds formand

det er vejen frem at lovgive om

den afvejning hvis vi ved at vi hvert år kan redde i hundredvis af liv fra kræft bør sundhedsvæsenet også have frihed til at fremme deltagelsen blandt dem der ikke kan eller ønsker at sætte sig ind

sagde jeg i jyllands posten den tolvte oktober og det mener jeg også her i dag men det ændrer selvfølgelig ikke ved at sundhedsmyndighederne skal oplyse borgerne om fordele og risici på en god og nuanceret vis når eksempelvis det etiske råd om hpv vaccinationsprogrammet melder ud at programmets elementer

godt grundlag for en reflekteret stillingtagen

rummer fyldig information om de oplevede bivirkninger og usikkerheder ved vaccination

så synes jeg at hpv vaccinationsprogrammet er et eksempel på hvordan sundhedsmyndighederne formår at afveje hensynet både til borgernes selvbestemmelse og til folkesundheden

fastsat otte ambitiøse og forpligtende nationale mål for at styrke kvaliteten i

få fastsat en fælles retning og vi har prioriteret ressourcerne så målene

og jeg vil endnu en gang gerne slå fast at jeg synes at regionerne på mange måder har gjort det rigtig godt på sundhedsområdet siden de kom til verden i to tusind og syv det er jeg enig med

i meget enig men det er ikke det samme som at jeg siger at der ikke fortsat er nogle udfordringer for vores sundhedsvæsen vi kan eksempelvis se den store geografiske ulighed vi har i danmark når det kommer til

behandling det gælder jo både ulighed i relation til ventetider og dermed mulighed for at komme rettidigt i behandling

behandling man modtager som som borger

skal vi jo arbejde for at sikre en øget grad af lighed i vores sundhedsvæsen for jeg mener at alle patienter selvfølgelig skal kunne have en berettiget forventning om at få en høj kvalitet i behandlingen hver gang og uden unødig ventetid og dermed også at man er sikret at få en

de kan løfte kvaliteten

der

synes

nu i

aldrig været en betingelse for at få anerkendt sin sag at man har været i livsfare så kritikken

kan altså ikke genkendes det gælder for

kravet til diagnosen er at den tilskadekomne har været udsat for og jeg citerer exceptionel svær belastning af katastrofekarakter det er ikke det samme som at den pågældende skal have været udsat for livsfare exceptionel svær belastning af katastrofekarakter kan også være situationer hvor den tilskadekomne for eksempel har overværet henrettelser af civilbefolkningen og så videre diagnosen ptsd kan ikke blive stillet hvis den pågældende ikke har været udsat for denne exceptionelle svære belastning af katastrofekarakter uanset symptomer

som følger af de internationale krav til at diagnosticere ptsd som

who har fastlagt og som arbejdsmarkedets erhvervssikring lægger til grund

jeg har naturligvis tiltro til at arbejdsmarkedets erhvervssikring træffer korrekte afgørelser og jeg lægger samtidig vægt på at langt hovedparten af veteranernes arbejdsskadesager om ptsd